vil fremgå af folketingstidende DK social indenrigs og børneudvalget har meddelt mig at udvalget i henhold til forretningsordenens § tolv stykke fire har optaget lovforslag nummer en hundrede og tres

forhandlingen er åbnet herre magnus heunicke socialdemokratiet

årlige regional og landdistriktspolitiske redegørelse

regeringen hvert år skal præsentere en redegørelse for status på hvordan det går med

kalde et danmark i balance hvordan går det med at få væksten

bredt ud til hele danmark

løftes lidt mere hvor kører det af sig selv skal der dæmpes nogle steder hvordan

at redegørelsen afspejler et optimistisk syn

at når det går bedre i hele danmark i forhold til beskæftigelse befolkningsfremgang og boligsalg sådan nogle nøgleparametre

går det faktisk bedre ikke kun i de største

landdistrikter landdistrikter og i alle fem regioner men det er også

kommuner som endda fortsat oplever fald i beskæftigelsen og fald i befolkningstallet derfor er det

gjort med den her redegørelse der skal mere kul på der skal meget mere til for at sikre bedre betingelser for vækst job og uddannelse i hele danmark

i den her redegørelse fra regeringens side

bedre balance det er tiltag som planlovsaftalen og tiltag som udflytningen af statslige arbejdspladser det er positive tiltag

er med i et forlig om og bakker op om

det der så ikke nævnes her i redegørelsen er

elementer i regeringens politik som desværre trækker den modsatte vej som trækker danmark ikke kun socialt skævt men også geografisk skævt

det mest geografisk skæve

vi har jo set de landkort der er trykt i landets aviser hvor er det gevinsten er det er primært i det nordsjællandske hvor er det gevinsten ikke er det er i vores landdistrikter 2 regeringens gentagne forslag til boligskat som

regeringspartierne om at afskaffe eller i hvert fald sænke

regne ud at det er noget som er socialt skævt men det er altså også geografisk skævt det vil betyde at der kommer en yderligere opdeling mellem land og by øst og vest nord og syd småt og stort det skævvrider danmark

brug for vi har brug for det modsatte derfor

forhindre planerne om topskattelettelser og forhindre regeringens planer om udspil til en ny

forslaget om en lempelse af arveafgiften

det nyeste aktuelle eksempel her hvis man ser på

lolland som er et

jo klart at hvis man vil lempe sådan

er gevinsten syv gange højere i gentofte

brug af vores midler og det er også

er de gentagne besparelser på landets ungdomsuddannelser som stadig væk rulles ud

rammer ikke mindst de lidt mindre ungdomsuddannelser der er i vores

det er faktisk sådan at siden folketingsvalget er der skåret fire tusind

på de danske uddannelsessteder

er sådan at selv om regeringen også med vores opbakning har flyttet arbejdspladser ud af hovedstaden

offentlige arbejdspladser uden for hovedstaden i dag end der var for to år siden fordi man har haft så skrappe nedskæringer på noget der virkelig er vigtigt nemlig uddannelser der er placeret også uden for de allerstørste

har været en dundrende succes og betydet masser af arbejdspladser og masser af konkrete projekter som ikke var blevet til noget hvis ikke vi havde

til stadighed helt uforståeligt at regeringen

skære ned på sådan en ordning der er så populær og giver så meget vækst udvikling optimisme og nytænkning i

landdistrikter og landsbyer nok om regeringen nu vil jeg fokusere min sidste

del af talen på hvad det er socialdemokratiet

af alternativer

de dele som er i i redegørelsen her og

har vi foreslået og vil fortsat foreslå

kommunalreformen som vel er den mest centralistiske reform i

et folketingsvedtaget centraliseringsstop hvor vi altså herindefra

placeret i de forskellige danske

til hele danmark og lave en konkret plan for flytning af velfærdsuddannelser

pædagoguddannelse læreruddannelse social og sundhedsskoler

landsbyer hvor man kan tænke det gammeldags forsamlingshus nyt

og putte nogle kommunale servicer ind

togfondsforslag som ikke mindst er en massiv investering i kollektiv trafik i hele

foreslået en national kystsikringsfond fordi

mener det er en historisk opgave vi står over for som

sikre vores kyster især med henblik på de klimaforandringer som

har vi med vores vækstudspil foreslået

flere midler til vækstfonden der er direkte målrettet små og mellemstore virksomheder som der er mange af i vores landdistrikter

jeg sige at danmark er et fantastisk land vi er ikke verdens største land og derfor er det altså heller ikke i orden at der er så stor forskel på hvor man kommer hen i danmark og man skal virkelig ikke køre langt fra en del til en anden del før man oplever kæmpe forskelle for os er det sådan at

landdistrikterne men landdistrikterne kan

danmark igen

og jeg kender ordførerens engagement når det kommer til landdistrikterne men det betyder ikke at ordføreren og jeg ser ens på tingene når ordføreren nu gør så meget ud

arveafgiften som også kommer til

betyde at det bliver nemmere og billigere at generationsskifte ude i landdistrikterne hvor vi har mange af de familie og privatejede virksomheder som skaber vækst og beskæftigelse

alle de initiativer som ordføreren nævnte kommer til at hjælpe på at der bliver mere lige forhold mellem dem der skal arve på lolland falster og dem der arver i gentofte

jeg synes ikke der er noget af det der kommer til at betyde at man får en mere socialt ligelig fordeling hvis det er det der er målet

ordføreren sagde at socialdemokratiet ville sørge for at de

uddannelser som var borgernære her tænker jeg på uddannelse til folkeskolelærer pædagog socialrådgiver og så videre

kom ud i samtlige landdistrikter de muligheder har vi jo allerede i dag som bornholmer kan jeg

ordføreren gerne vil samle i store fonde sidst ordførerens parti var i regering prøvede man nogenlunde det samme og det kom til at betyde

besparelser på kommuner og regioner hvordan skal det gavne

handler om arveafgiften

kom frem i går eller forgårs

til de allermest velstillede

man vil få suverænt

at gentofte får syv gange så meget ud af sådan en lettelse som man gør

lukket mange uddannelser der er fire tusind færre medarbejdere på vores ungdomsuddannelser

i landet siden regeringen kom til

største problem er man på lolland falster og i gentofte ikke har den samme formue

jeg helt uforstående over for

velstillede jeg har et problem med at man som regering helt målrettet i sin økonomiske politik vil give dem yderligere milliarder i i lettelser

geografisk problem som som jeg synes regeringen burde

og arveafgift det må jeg nok sige når jeg kigger på hvad det er den her redegørelse handler om

det der egentlig fik mig til at trykke på knappen var overvejelser omkring uddannelse nu har jeg arbejdet i den sektor

vi har jo selveje inden for uddannelsessektoren hvor det er bestyrelser og ledelser der beslutter hvor uddannelserne skal placeres

forstå det på den måde at herre magnus

uenig i den måde at organisere sig på skal staten nu tvangsudflytte uddannelser

det er herinde fra slotsholmen

definerer hvor de enkelte uddannelser skal være uanset om der er behov eller ej

uddannelser til provinsen

hvis man tager toget forbi slagelse på spor en kan man jo se at der ligger syddansk universitets

noget kommer ikke af sig selv det kræver at der

alliances ordfører som har gjort det så tak for den indsats som virkelig betyder noget i den region som ellers har færrest uddannelser men det viser også meget godt at der skal noget mere til og når vi taler om professionshøjskolerne som er

vores helt klare mål at der er flere unge der skal have mulighed for at tage en velfærdsuddannelse inden for en afstand af tredive

at det er der vi har smertetærsklen det kræver jo en mere ligelig fordeling

bliver spurgt til men at man laver en økonomisk model

være op til bundlinjen ved et bestyrelsesmøde der bør også være et

at togfonden dk var noget med otte og tyve milliard

oveni det er rigtig mange penge er det en fornuftig indsats hvis man vil

gavne djøfere fra ministerierne der skal til møde ude i landet eller den anden vej

til københavn offentligt ansatte i

mellem fem og ti million kroner per passager

en god indsats for de områder som vi godt ved er meget belastede ude i de alleryderste regioner og hvor vækst og beskæftigelse går nedad

samfundsøkonomi der er en fornuftig intern rente

og besøger de her stationsbyer

at rejse fra en stationsby og og et andet sted hen og det her er altså et skridt hvor man nedbringer rejsetiden

afsatte over en milliard kroner jeg mener

milliard kroner til hastighedsopgraderinger netop på regionalbanerne eller altovervejende der hvor arriva i dag kører og at det i høj grad ville være et tilskud til udvikling i yderdanmark og

formandens side og tak for det så det kan

lidt ked af at debatten om togfonden

time mellem de store byer det er en vigtig ting men det er sandelig ikke den eneste ting

set en kraftig opgradering alene det at vi nu får elektrificeret vores danske jernbane der er to lande i europa

det er danmark og det er albanien nu bliver vi så også elektrificeret og det

det er alle danmarks pendlere

er

bide lidt i min landdistriktsredegørelse

der

i befolkningstallet i landdistrikterne det går ganske godt med at udflytte

udlejningssommerhus i gennemsnit trehundredetusind kroner om året til det lokalområde det ligger i det vil sige

i lommen på de private erhvervsdrivende i landdistrikterne de går til rengøringsdamen de går til håndværkeren de går til købmanden til svømmehallerne til museerne og så videre

ministerens parti det konservative folkeparti der bakkede op om dansk folkepartis forslag

har fået flertal for det det er alle tiders og det vil betyde

være cirka tusind flere udlejningssommerhuse på markedet

betyder tre hundrede million

det private erhvervsliv i landdistrikterne

jeg i landdistriktsredegørelsen i kapitel tre

jeg ringet op af en journalist der skulle portrættere mig og så siger han og så er du jo også kvinden bag de billige billetter til øerne men det ved

da vi i dansk folkeparti rejste det med den trafikale ligestilling var det netop fordi vi ønskede trafikal

skal ikke koste mere at sejle til en ø end det koster at køre samme strækning på landevejen det koster at gå på en landevej det koster at cykle på en landevej men alligevel

man stadig væk billetpris når man fragter cyklister og fodgængere over til øerne

heller ikke noget når man kører på landevejen om man er en to eller fire i bilen alligevel skal

betales per passager når man når man fragter folk til øerne

vi er i mål med den trafikale ligestilling men min bekymring går på at når regeringen i redegørelsen skriver billigere færgetakster

vi i dansk folkeparti kæmper for trafikal ligestilling

den trafikale ligestilling øerne det håber jeg at både regeringen og de øvrige partier

det er meget vigtigt at bruge mennesker til det som de er allerdygtigst til

gode til at tage initiativer der gør det nemmere at være erhvervsdrivende i danmark

os af landdistriktsudvikling

dygtige til at tage os af udvikling af de små landsbyer i danmark så når udvalget for levedygtige landsbyer

og den skal til forhandling og vi skal drøfte så vil jeg da på det kraftigste opfordre ministeren til at stille med det stærkeste hold og invitere landdistriktsordførerne til forhandlingerne

har vi politikere en kæmpe opgave for at det overhovedet giver mening at lave en masse tiltag

omkring landdistrikterne og øerne hvordan ser vi på dem hvordan taler vi om dem politisk i england har man en betegnelse for det at bo i et landdistrikt og det hedder

de har også et magasin der hedder country living som som hylder

den samme gode følelse som vi der bor i landdistrikterne

når vi sidder i vores hjem omgivet af den smukke natur vi ser årstiderne skifte vi ser rådyrene i haven vi taler med vores naboer vi taler med dem vi møder i supermarkedet fordi vi

og den følelse skal vi kunne være i stand til at forklare og vi skal kunne være i stand til at videregive den til andre og det kan bare godt gøre det rigtig svært med de medier vi har

tale om skolelukninger i landdistrikterne

det kom an på om tv to news bekymring for landdistrikterne

så var interessen der ikke og med medierne generelt

ikke den samme dækning af det gode liv ude i landdistrikterne

som begge to er hundrede procent statsstøttede og de ligger begge

men det

flere statslige arbejdspladser ud i provinsen og vi skal være bedre til at flytte dem endnu længere ud i provinsen så de kommer ud på øerne og ud i de helt små sogne

meget vi skal nå for at vi kan få endnu flere danskere til at få øjnene op for det gode liv der leves derude hvor der er allersmukkest at bo men jeg synes også godt vi kan glæde os lidt over det vi har nået og med hjælp fra regeringen

synes jeg faktisk godt jeg kan sige at vi ikke står stille der sker hele tiden en masse forbedringer og lad os blive ved med at knokle videre i samme tempo og med samme engagement

vil fru mette hjermind dencker medgive at

kommunalreform fra nullerne men også de deraf følgende reformer domstolsreformen politireformen og har været med til

er reformerne som herre henning hyllested nævner i den grad har været med til at trække danmark i den forkerte retning jeg vil da heller ikke være det foruden

har da haft en positiv effekt men det har altså også gjort noget ved landdistrikterne og det

rette op på men så vil jeg jo gerne have fru mette hjermind denckers bud på hvordan

svar i retning af at vi flytter arbejdspladser ud

de der reformer men hvad gør vi sådan grundlæggende

retsinstitutioner at de rent faktisk også skal benytte sig af det de

altså mange advokater som ikke gider at køre den vej og derfor er der mange sager der bliver afgjort i randers

hvis vi skal være realistiske i forhold til hvor lidt

der skal lave det altså advokaterne og dommerne

ikke gider at flytte sig og de bare tager

retterne i storbyerne så synes jeg da at vi skal være bedre til at sige hov hov det er altså der det skal foregå så det er

den næste ordfører er herre peter juel jensen venstre

og dermed regeringen for en god og fyldig redegørelse

et godt grundlag for debatten i dag om udviklingen af vores landdistrikter

og sige at de står bag min ordførertale og at jeg også taler på de konservatives vegne i den her sag

det fokus som regeringen har haft har gjort en forskel hvilket ikke kun kan læses i redegørelsen men faktisk også er det billede vi møder når vi som udvalg kommer rundt i landet

og der er visioner og drømme i vores landdistrikter

i perioden fra to tusind og femten frem til to tusind og nitten

har givet fornyet mod man har taget handsken op ildsjæle kommunalbestyrelser foreninger og erhvervsliv

regeringens politik har i den grad gjort en forskel det mærkes tydeligt at danmark har fået en landdistriktsregering men vi er

mens dele af de mere yderligtliggende områder oplever en stilstand

arbejdet for at sikre en bedre balance og mere balance i hele landet også når det kommer til befolkningstilvæksten

hundrede og tyve initiativer men det tillader taletiden ikke

er et arbejde at gøre

venstre vil derfor fortsat have fokus på landdistrikterne men det skal ikke

at blive en enten eller diskussion

for stærke landdistrikter men der er også brug for stærke byer kort sagt land og by er hinandens forudsætninger

der fortsat være opmærksomhed omkring

to landdistrikter der ligner hinanden det vil så sige at når vi fra lovgivers side sætter rammerne

det skal være initiativer der understøtter at man kan lade noget vokse frem lokalt det skal være initiativer der understøtter initiativrighed

vores ildsjæle vores landdistrikter er meget forskellige så den største hjælp vi kan give landdistrikterne er at slippe friheden løs fjerne bureaukrati og unødvendig regulering og understøtte skridt i den rigtige retning

her i folketinget og ikke mindst i udvalget

jeg synes faktisk at i alle sammen gør landdistrikterne

så vil jeg også gerne takke samarbejdspartnerne hele vejen rundt og sige tak til alle de områder og

for at klæde udvalget bedre på til at kunne gøre det vi er sat i verden for nemlig at sikre at vækst og beskæftigelse er noget som ikke kun sker i de større byer men i hele landet

stadig er mange problemer i forbindelse med

fremgang at spore og det fremgår jo også af den landdistriktspolitiske redegørelse som

vi jo for eksempel har de nedsatte færgetakster det har jo været en kæmpesucces og vi hører ikke andet udeomkring fra øerne

langt langt de fleste steder har været en kæmpesucces det har medført en stigende turisme

nogle steder faktisk stigende bosætning det er rigtig godt og jeg tror

stor lokal indflydelse fra kommunerne og fra øernes side hvordan man ville tilrettelægge de her takstnedsættelser hver især og derfor

tror jeg bestemt har været medvirkende til at vi har set den succes som de nedsatte færgetakster har betydet så har vi jo lige i går

samtlige partier i folketinget selv enhedslisten indgået et teleforlig og det er ikke fordi

der lider under dårlige mobil og internetforbindelser

for at sikre bosætning og også erhvervsudvikling i

det selvfølgelig glædeligt at teleforliget tager hul på det

om end det slet ikke er nok

mange steder i landdistrikterne imidlertid synes jeg at vi stadig væk kæmper med følgerne af de store

sætte os ned og evaluere den og finde ud af

på nogle punkter skal justeres domstolsreformen

fart på den afvandring fra land til by som i forvejen foregår og som jo i øvrigt er en global tendens

en tendens i danmark men i danmark fik den altså et ekstra boost ved hjælp af de der reformer

sammenholdt med det økonomiske jerngreb som man holder kommunerne og regionerne i

beskæring af den kollektive trafik og så videre

et af regeringens store slagnumre har jo så i den forbindelse været

at flytte en række statslige arbejdspladser

åbenlyst været en dyr affære

der ikke oplever en forlængelse af sagsbehandlingstiderne

og det betyder selvfølgelig i og med at det skal styrelser og råd så selv

faktisk indirekte nedskæringer rundtomkring på budgetterne fra enhedslistens side synes vi det kan være en rigtig god idé at flytte arbejdspladser til provinsen men det skal ske efter en samlet

gøres meget mere for at få de hidtidige medarbejdere med det er jo i høj grad det der har været problemet altså at de ikke flytter med ud og derfor mister man

både erfaring og viden og det medfører selvfølgelig at man skal bruge en masse kræfter og en masse penge på at oplære ny arbejdskraft og det betyder forlængede sagsbehandlingstider rundtomkring vi synes måske

at der kunne være meget mere idé i at udflytte

at unge mennesker jo helst vil uddanne sig i nærheden af

der hvor de bor det er rigtigt at regeringen

hul på den del i forbindelse med den såkaldte anden bølge af udflytninger

man flytter det skal ikke sådan være dele af en uddannelse hvor folk så alligevel skal til at flytte sig på et eller andet tidspunkt

jeg synes i øvrigt at det er glædeligt at se at der i

i nogle af regeringspartierne er kommet en en modreaktion mod den her meget massive udflytning og den her massive hvad skal man kalde det jeg tror det bliver kaldt københavnerbashing

det synes jeg er fint det det er en realisme og en selverkendelse

i byerne rundtomkring

jo lige meget det er jo godt at der er noget erkendelse rundtomkring

af redegørelsen vi har fået så vidt jeg kan se at den forliste

med på minussiden det var en oplagt mulighed for at rette op på nogle af skævhederne som der

økonomisk imellem kommunerne men det skulle efter vores mening gøres ved at

tilføre flere midler til den kommunale service rundtomkring

jo altså til et nulsumsspil og så var det jo helt forventeligt og det skete også at kommunerne

simpelt hen

økonomiske jerngreb man bliver holdt i

af kedelige ting synes jeg også

altså det var skaldede tredive million kroner man beskar beløbet med

det synes vi var værd at rulle tilbage vi ved at lag midlerne har en rigtig rigtig stor betydning rundtomkring og det er et rigtig godt skulderklap til en masse af de ildsjæle der arbejder med

moderniserede planlov er så vildt

være med til at trække tæppet væk under kystturismen modsat det formål som man egentlig påstår den skal have turisterne kommer

opleve den vilde uberørte natur som der er ved vores kyster og hvor der i øvrigt er fri adgang og jeg må sige at de rædsler som den forsøgsordning man har igangsat byder på rundtomkring efter min mening er en klar advarsel om hvad der venter når kommunerne slippes løs som man jo gør med

på vores øer synes jeg giver anledning til bekymring

sige aldrende befolkning eller ældre befolkning og at der

med en række fælles initiativer som skal gælde for alle øerne

med færgetaksterne men jeg mener også at

noget fælles markedsføring til af vores øer

meget mere tilfælles med hinanden end de egentlig har med de kommuner som de er en del af det synes jeg er et potentiale vi slet ikke udnytter i dag og som jeg synes man skulle prøve

danske småøer så har vi jo for nylig lige fået

lidt løse i konturerne vi vi mangler at

bliver udstyret med rettigheder går sammen bliver udstyret med økonomi og kan overtrumfe byrådsmedlemmer

i deres i deres landdistriktsudvalg og så videre

også selv haft en række konkrete forslag på det her område landsbypedeller i bred forstand skulle også kunne bringe post ud kunne transportere landsbyboerne rundtomkring frem og tilbage og kunne hente bøger på biblioteket der skulle

set ikke være nogen grænser for hvad en landsbypedel

brugerdrevne butikker rundtomkring ud over altså som jeg har nævnt mobildækning som vi nu er med i teleforliget omkring og den kollektive trafik togfonden

et boost til til landdistrikterne

også vi i langt højere grad skulle prøve at drage regionernes timemodel for deres busdrift med ind i diskussionen

ros ris ros

jeg så også prøve at gøre her jeg vil gerne rose ordføreren for en

lidt ris her som også er et spørgsmål ordføreren sagde at kommunerne blev holdt i et økonomisk jerngreb kan ordføreren ikke bekræfte mig i at dengang ordførerens parti var støtteparti for en tidligere regering fjernede man penge fra vores kommuner nu har vi tilført rigtig mange penge til vores kommuner og det er også derfor

og så den sidste ros

at enhedslisten har turdet tage ansvar og gå med i teleforliget

jeg gerne lige sluttelig sige at jeg helt klart ordførerens ambition om at

problemet er bare

er noget der udspiller sig hvert år

der er immer væk fjernet fyret nedlagt

over seksogtredivetusind seksogtredivetusind jobs i den offentlige velfærd

der ikke stilles tilstrækkelig økonomi til rådighed for kommunerne det brokker kommunerne sig også selv over og jeg undrer mig da hvert eneste år

hvis ikke kommunerne overholdt de der budgetter

langt mere økonomi til i kommunerne end vi ser i dag

i alt hvad den gjorde og vi støttede heller ikke i det

opfordrede jo tværtimod kommunerne og kommunernes landsforening til hvert eneste år at gøre noget mere ud af det der og tage slagsmålet med staten

de skiftende regeringer om at få stillet nogle flere penge til rådighed

medvirkende til at man også i landdistrikterne lukker skoler og gør ved

man kan se virkeligheden meget forskelligt om man er borger i lemvig eller sidder på en café på strøget i københavn men at sige at regering og folketing ikke interesserer sig for landdistrikter og øer og lader dem i stikken må være rigtig svært hvis man ser den her sammenfatning af initiativer igennem som vi nu er præsenteret for

ikke bare er ord men faktisk en perlerække af indsatser og handlinger selvfølgelig store som små men ting som er besluttet og er sat i gang senest så vi jo i går som det allerede

teleforliget som blev præsenteret og endelig

være med at nævne de over fjorten milliard kr som københavnske borgmestre sender ud i landområderne via udligningsordningen det

samlede billede når man vurderer de her ting selv med den indsats

ved vi jo også alle sammen at det vil være umådelig svært at følge med storbyerne når det handler om vækst og beskæftigelse

mulighed for at udleve nogle andre værdier som byerne ikke kan byde på jeg hørte dansk folkeparti komme ind på det gode liv på landet det skal jeg ikke gentage men det er jo ikke sammenlignelige størrelser og det skal det heller ikke være hvad angår metoderne som vi som samfund skal gøre brug af når der støttes op om landdistrikter og øer

vil vi i liberal alliance nok foreslå at vi i højere grad end nu satser på at styrke rammevilkårene for de dominerende erhverv i landdistrikterne frem for de uendelig mange støtteordninger de kan også godt være nyttige men det er nu sundere at satse på en mere selvhjulpen model hvor det for eksempel

kystturisme og vi hørte lige eksemplet omkring sommerhusudlejning og hvor meget det kan give og fødevareerhvervet der vil være driveren frem for et meget omfattende støtteregime jeg har engang se en beregning

jeg sige det på den pragmatiske måde at jeg egentlig

lyst til at nævne tallet for jeg synes at det vil virke for provokerende men det er rigtig rigtig mange penge vi bruger på yderområderne og selv om regningen ikke er gjort op

ved vi jo også at udflytningen af statslige arbejdspladser det er allerede nævnt nogle kalder det jo tvangsudflytninger af arbejdspladser

jeg siger det ikke fordi vi ikke støtter disse meget konkrete initiativer men jeg synes at vi skal minde hinanden om at denne betydelige saltvandsindsprøjtning er en nyskabelse i landdistriktspolitikken det kræver mod og man får ikke altid bare venner på den konto vi mener nok at man ud fra en sund fornuftbetragtning når behov og efterspørgsel skal mødes bør tage en pause i disse tvangsmæssige foranstaltninger og så i stedet for fokusere på de styrkepositioner som er naturlige for livet på landet et forslag til erhvervsministeren her på falderebet kunne være ikke for at provokere men for at få den samlede indsats synliggjort relevante steder

ofre et enkelt frimærke og sende redegørelsen direkte til de mange borgmestre som vi jo tit ser herinde og som møder

færgetakster udligning nedrivningspuljer og meget andet det synes jeg faktisk godt beretningen kan tåle jeg blev selv som jeg antydede i starten meget overrasket over hvor massiv en indsats vi i virkeligheden gør for landdistrikterne når man puljer det og ser det i en sammenhæng og det er det der må være vigtigt når vi som folketing arbejder med disse

kostede det danske samfund

interessant men lå der i den bemærkning og det at man ikke ville

i så fald må jeg jo så spørge skal der skæres ned

det må jo fremkomme af diverse støtteordninger af den ene eller den anden slags som herre villum christensen var inde på

og i så fald hvad er det for nogle støtteordninger der måske skulle

det er klogt at man

nogle støtteregimer i forhold til de proportioner der følger med og derfor mener jeg

vi ved hvor mange penge vi bruger jeg har lovet ikke at offentliggøre tallet det er

men jeg tror godt muligt at regne ud at når man

skal have sin egen genbrugsstation man skal have sin egen af alting som man jo også har i de store byer så må det blive meget meget dyrt og det skal vi skal vi ligesom være bevidste om jeg synes bare bemærkningen

skal skal ses i i det lys at når man puljer tingene så kan man nogle gange blive helt

for eksempel transportudgifter nu har vi nedsat færgetaksterne ved hjælp af nogle

økortordningen for dem som bor der jeg er også med på at det helt klart

kommunerne jo også har nogle udgifter

have øerne men det relaterer sig jo også til til de specielle vilkår der er ved beboere på en ø og

de nedskæringer man foretog fra regeringens side på lag midlerne

lille beløb vil herre villum christensen måske være med til

så hvad det kostede per per ekstra beskæftiget vi fik ud af lag midlerne

meget glad for dem ude i i landdistrikterne jeg har selv

det er dejligt at få sådan nogle gaver fra det offentlige og sætte initiativer i gang for den lokale brugs

at prioritere de få midler der er og derfor synes jeg at den der transparens er så vigtig hvad er det vi får ud af det og hvad er det det koster per indbygger

det er sådan at for at vores øer

kan fungere som rigtig gode helårssamfund hvor der er mennesker der lever hele året børn der går i skole og

og vi kan overhovedet ikke sammenligne det med nogen byer

rigtig ked af at ordføreren overhovedet kommer

er en forudsætning at vi investerer i øerne

vil vi øerne eller vil vi ikke øerne

at vi på nogen måde skal skære ned på på den støtte til øerne så vil

nogle områder hvor vi skal skære ned i forhold til landdistrikterne og øerne

er den første landdistriktsredegørelse vi har set siden to tusind og elleve hvor der er kommet et positivt

gå opad og kan ordføreren bekræfte

at vi vil investere i trafikal ligestilling og kan ordføreren

har været den centrale driver

at der også er vækst på nogle af øerne

tror også at den samlede velstandsudvikling har betydning jeg tror at teknologiudviklingen har betydning der er mange parametre der gør at det kan lade sig gøre at bo lidt længere væk end tidligere

elleve danmarks største udfordring er om vi har mennesker nok til at løfte de opgaver som vi har brug for er der nok læger nok sosuer og så videre osv

af enhver art til at kunne levere velfærd og skabe indtægter i vores erhvervsliv det gælder i by og på land

men vi kan også se at der mangler mennesker med de rette kvalifikationer det gør sig især gældende i nogle af de kommuner hvor uddannelsesniveauet er lavt fordi der ikke i nogen

og det er typisk de kommuner der ligger i landdistrikterne

det rigtigt at der står som der står i redegørelsen at man kan glæde sig over at beskæftigelsen stiger for når flere

en landdistriktskommune er i arbejde er der flere penge mellem mennesker og i kommunekassen til at få velfærdssamfundet til at fungere og til at få et privat erhvervsliv til at fungere men jeg synes egentlig at regeringen mangler at rose sig selv ved at sige at det jo er fordi der igennem en række år er blevet ført en økonomisk politik der flytter folk fra passiv forsørgelse over i beskæftigelse

meget positiv effekt også på vores landdistrikter som især har været ramt af en lav beskæftigelse så en ansvarlig økonomisk politik som som den forrige regering førte

fem og tyve planen er også en rigtig god og fornuftig landdistriktspolitik det er også derfor det er ufornuftigt når et flertal uden om det radikale venstre og regeringen vælger at gøre det sværere at få kvalificeret udenlandsk arbejdskraft til landet det er også noget der er dårligt for landdistrikterne som i forvejen har svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft alt lige fra industriteknikere til ingeniører gymnasielærere og folkeskolelærere er det sværere at finde i landdistrikterne end det er i de store universitetsbyer

det en rigtig dårlig idé at gøre det sværere for en industritekniker fra for eksempel polen eller et andet sted at komme til et landdistrikt i danmark for at arbejde regeringen bruger meget tid

og radikale venstre har også deltaget i mange

til gengæld forstår vi i radikale venstre ikke at man skærer så meget i kulturlivet og på uddannelserne alene besparelserne på uddannelse svarer til fem tusind syv hundrede færre underviserjob uden for hovedstaden

færre der bliver boende uden for universitetsbyerne

og hvor der mangler folk med en erhvervsuddannelse

de samme kommuner som også klarer sig dårligt på en masse andre områder derfor er det en rigtig dårlig idé at lave de her grønthøster stordriftsbesparelser på

set på sygehusområdet nemlig at man prøver at lægge uddannelsesinstitutioner sammen for at spare de her penge man nu har valgt at spare de næste fire år det kommer til at ramme de små institutioner og det vil betyde sammenlægninger nedlæggelser og centralisering af de store uddannelser og dermed rammes muligheden for at få kvalificeret arbejdskraft i nogle af landdistriktskommunerne endnu mere

vi udflytter studiepladser og investerer i uddannelse i hele landet vi vil opfordre folketinget til at stoppe de store besparelser på uddannelser som rammer især uden for de store

vil jeg gerne takke erhvervs og vækstministeren for redegørelsen som ordfører for et sammenhængende danmark hos alternativet har jeg set frem til dagens redegørelse

at rose regeringen for at tage en række initiativer til gavn for de danske

vi kunne dog stadig ønske os en mere ambitiøs og helhedsorienteret politik kommunalreformen ramte danmark hårdt som herre henning hyllested også nævnte tidligere den skubbede en bølge af centraliseringer i gang og det kom til at gavne de store byer mens de mindre byer oplevede at deres skoler og institutioner lukkede folk flyttede væk og arbejdspladser forsvandt det er afgørende at vi fortsat snakker om det her

konsekvensen af kommunalreformen og centraliseringen har også været et tab af demokrati tab af inddragelse øget politikerlede og skævvridning af danmark på grund af et for stort fokus på københavn og de store byer så jeg er helt enig med mine kolleger i at vi skal have et større fokus på mere decentralisering på flere uddannelser der flyttes ud i landdistrikterne og

ja vi skal helt droppe besparelserne på uddannelser vi skal øge og fuldt udføre den trafikale ligestilling og jeg deler faktisk også bekymringerne fra bekymringerne fra socialdemokratiets

nedsættelse af arveafgiften og hvad det vil gøre ikke kun for skævvridning af danmark

men for for ligheden i vores land

danske landdistrikter ud i danmark er vi som venstres ordfører også nævnte afhængige af hinanden på tværs af land og by først og fremmest mener jeg det er vigtigt at vi fortsætter med at fokusere på landdistrikternes mange muligheder og potentialer og her giver jeg fru mette hjermind dencker ret alternativets optik er at vi retter fokus på naturoplevelser på økologisk fødevareproduktion på kultur på stærke forpligtende fællesskaber på muligheder for det danske familieliv muligheder for den grønne omstilling

for alternativet rummer landdistrikterne øerne og landsbyerne en helt enestående mulighed for at lære hvordan vi tænker helt nyt i at leve bo og arbejde

også gerne rose udvalget for levedygtige landsbyer

fokuserer på kommunernes forpligtelse til at foretage en strategisk planlægning for sine landsbyer og landområder

skal være tættere dialog og samarbejde mellem kommune og lokalsamfund

når de er del af et fællesskab vi ser i dag mange gode tiltag hvor civilsamfundet lokalråd kulturliv ildsjæle

organiserer sig sammen med kommunen og tager hånd om de lokale udfordringer

vi gerne bakke op om i redegørelsen står der også at det ikke giver mening at tale om ét udfordringsbillede for landdistrikterne og det er vi også meget enige i i alternativet og vi ser det som et spørgsmål om at landsbyerne skal sættes fri det betyder at vi ser en mere ambitiøs politik som et spørgsmål om i højere grad at undersøge nye muligheder hvor vi mener

fællesskab opretter eksperimentale zone i alle kommuner hvor man kan opnå dispensation fra gældende regler og udfordre vanetænkning det vil betyde at kommunen kunne eksperimentere med indsatser som netop giver mening for den kommune i langt højere grad end er muligt i dag i redegørelsen kan vi desuden læse at et områdes demografiske profil har betydning for områdets muligheder for vækst og udvikling den er blandt andet afgørende for

påvirker efterspørgslen på offentlig service

nationale og kommunale økonomi vækst er noget af det første der nævnes i redegørelsen og det er rigtigt at de danske landdistrikter rummer mange stærke potentialer og udviklingen i landdistrikterne og områderne uden for de større byer viser også positive tendenser det har dfs ordfører også lagt vægt på i alternativet ønsker vi også vækst

vækst der tager hensyn til sammenhængen mellem økonomi sociale relationer natur og miljø i alternativet mener vi vi skal have bedre blik for erhvervsmæssige muligheder i de grønne virksomheder

landbruget sker i den økologiske omlægning som i kan læse i redegørelsen

er der en stigende global efterspørgsel efter flere og bedre fødevarer

helt overbeviste om at en omlægning til økologi vil understøtte og styrke udviklingen

jeg vil gerne vende tilbage til forpligtende fællesskaber

i danmark har vi ikke haft samme borgerrettighedsbevægelse som i usa men jeg mener faktisk at det er på høje tid at den venlige revolution den civile ulydighed og modstanden mod status quo bliver forenet på tværs af land og by og på tværs af kulturer og hudfarver for at skabe et lige danmark med lige muligheder og meningsfulde liv for alle uanset hvor i landet man bor i byerne lever vi i interessefællesskaber vi omgiver os med dem der ligner os selv har samme uddannelsesniveau har samme interesser samme værdier samme sociale status men det betyder også at vi lever mere og mere opdelt og adskilt i landsbyerne er det omvendt

det nødvendigt at borgerne lever sammen i forskelligartede fællesskaber også mange steder fordi

er færre valgmuligheder i de små lokalsamfund på landet går akademikernes børn derfor i skole med de ufaglærtes børn ligesom de også går sammen til idræt og danner fællesskaber i forsamlingshusene det er landsbyernes styrke friheden i at være tæt på naturen og solidariteten i de forpligtende fællesskaber tilsammen repræsenterer en unik værdi som byerne ikke kan tilbyde ligesom vi i alternativet har startet samtalen om det næste danmark med otte og tredive forslag fyldt med radikalitet

kernen i disse visioner også frihed og fællesskab men for nogle kan

i landsbyen eller i byerne uden at blive isoleret således var jeg i vollsmose forleden og hørte en pæredansk hvid mand fortælle hvordan han føler sig mere velkommen og inkluderet i vollsmoses interkulturelle miljøer

den jyske landsby han er opvokset i som han oplevede var langt mere hæmmet af social kontrol og lavt til loftet end hvad netop områder

som vollsmose bliver gjort til i debatten fordomme og antagelser fylder for meget i vores land om end vi er rigtig gode til at mene at vores moralske kompas er i verdensklasse

samtalen om et nyt vi bliver dermed svært at fastholde og jeg oplever en udmattelse hos mange indvandrere og danskere med minoritetsbaggrund fordi der indirekte bliver talt utrolig meget om farve i danmark uanset om det er begreberne parallelsamfund såkaldte ghettoer bander ikkevestlige anden tredje fjerdegenerationsmuslimer nydanskere listen er lang tankesættet hvis bare dem med anden etnisk baggrund end dansk ville indpasse sig så ville alt være godt det bliver gennem medierne politikere og meningsdannere dagligt foreviget i de hvide danskeres sind mens alene ordene hvid og privilegier har meget svært ved at blive tålt af de selv samme mennesker og det er på tide at vi ændrer på det i fællesskab for vi har noget der er langt stærkere end den snævre landsbymentalitet hvor forskellighed bliver gjort til et problem og fremmede skaber frygt vi har grundtvig og folkeoplysning vi har landets højskolebevægelse hvor solidaritet

i forpligtende fællesskaber og i kollektiv identitet var og er grundpiller og netop disse egenskaber i landsbyernes sammenhængskraft kan vi bruge i resten af landet for at omfavne mangfoldigheden

os sammen for eksempel var folkehøjskolen highlander folk school i tennessee arnestedet for borgerrettighedsbevægelsen i usa og skolen som stadig arbejder med social retfærdighed har trænet og uddannet borgerrettighedsforkæmpere som rosa parks og martin luther king

lærte han grundtvigianske værdier og tog dem med hjem

den aktivisme som senere gav os martin luther king jr

have a dream fra nitten tre og tres

er et faktum at flere kvinder i bestyrelserne giver virksomhederne bedre bundlinjer så giver mangfoldighed stærkere forskningsresultater klogere arbejdsmiljøer og ja og også flere penge på bundlinjen men det kræver naturligvis at medarbejdere eller

i vores tilfælde det danske samfund borgerne brune som hvide anerkender potentialet i mangfoldighed og accepterer at forskellighed er en styrke aktivist og forfatter audre lorde sagde det er ikke vores forskelle der deler os det er vores manglende evner til at anerkende acceptere og fejre disse forskelle derfor har vi lige nu brug for at sige ja til mangfoldighed og definere et nyt vi der favner os alle på landet på øerne og i byen et nyt vi som forløser landsbyernes potentiale i at møde hinanden i aktivt medborgerskab foreningsliv og nye fællesskaber såvel som kravene fra den amerikanske borgerrettighedsbevægelse om lighed og frihed til meningsfulde liv for minoriteterne i danmark

ordførertalen topskattelettelser

hvad det er for man mener der går ind og og stjæler al fokus fra landdistrikterne og også fra økonomien fordi

den sidste regering der gav topskattelettelser var thorningregeringen

vil ordføreren for at bruge ordførerens egne ord

at det der med at man hele tiden skyder den her regering topskattelettelser i skoene er at stigmatisere en regering det er at udstille den så alle de fine ord som ordføreren brugte i

i en eller anden

økonomisk konspiration når vi siger at vi ikke ønsker os topskattelettelser eller at arveafgiften ikke skal nedsættes

ordføreren bruger talen om undertrykkelse af mindretal

vi stigmatiserer og marginaliserer befolkningen dem der har allermest er det sådan jeg skal forstå

mit argument er bare at den sidste regering der har givet topskattelettelser var thorningregeringen den sidste regering der har givet topskattelettelser var thorningregeringen og derfor

gyldigt argument for at alle de ting som ordføreren argumenterer for

skyldes nogle topskattelettelser man prøver på at skyde en regering og en minister noget i skoene som ministeren og regeringen ikke har

hvad topskattelettelser og nedsættelse af arveafgiften vil gøre

en regionalpolitisk redegørelse samtidig med at regeringen har nedsat en hovedstadskommission

især synes er finurligt er at vi har en erhvervsminister der vælger at deltage i skyttegravskrigen ved at kalde den situation der er

hovedstadsbashing

ikke at erhvervsministeren har brug for at deltage i den krig jeg oplever egentlig heller ikke at det går så ringe

danmark der hænger sammen og vi har jo i fællesskab også taget initiativer

udelt fornøjelse her for ganske få dage siden at deltage i et udvalgsmøde hvor vi havde besøg af repræsentanter

flere af vores økommuner der i den grad bekræftede vigtigheden af at vi fik nedsat taksterne

det her helt konkret og med præcision bidrog til erhvervsudvikling til øget turisme og til at folk blev boende på øerne og endda

nogle steder flyttede til der har vi i den grad i fællesskab i folketinget rakt en

mange af vores øer men målet er jo så også

fordi vi kan eller skal forhindre den bevægelse der er mod de større byer men vi kan gøre vores til at gøre det mere attraktivt fortsat at bo på øerne og i landdistrikterne der er helt sikkert en underliggende tendens

vores opgave må være ikke at skubbe på den tendens ved at bidrage til øget centralisering men tværtimod at gøre det attraktivt

for at bo der og leve et moderne liv skal en række forudsætninger være til stede et godt trygt udbygget velfærdssamfund med gode institutioner

en ustabil netforbindelse og

mobildækning på udvalgte steder

det også en stor gevinst for hele danmark

nu har fået et nyt teleforlig

det er de her grundlæggende forhold

skal være til stede sammen med en god billig effektiv offentlig transport

særlig glæde er det da i den forbindelse at vi her i folketinget har to forligskredse som vil prioritere netop kollektiv transport det er togfonden

men netop en langt bedre regional drift med

sundhedstilbud i landdistrikterne

vi siger jo også at det i et vist omfang er en god idé at flytte nogle af de statslige arbejdspladser ud

skal det ske i de tilfælde hvor det på flere parametre på samme tid

betyder at flere af dem for at overleve nedlægger tilbud og uddannelsesretninger ja hele skoler de centraliserer sig og de gør det for det meste i de store byer sf mener i den forbindelse at man skal hæve uddannelsestilskuddet for ungdomsuddannelser i udkantsområderne og også indføre det for de videregående uddannelser sf foreslår endvidere at man som forsøg bygger en hundrede og halvtreds ungdomsboliger i tre byer i landdistrikter med uddannelsesinstitutioner og sf foreslår at voksen og efteruddannelsen prioriteres langt højere vi kan jo bare konstatere at det er amu og

uddannelsestilbud som eksisterer netop uden for de store byer amu er vel nærmest landdistrikternes uddannelsessystem men der må vi desværre se på at amu aktiviteterne er halveret siden to tusind og ti forhåbentlig vil trepartsforhandlingerne rette op på det store efterslæb inden for voksen videre og efteruddannelse men vi kommer ikke uden om at der skal investeres massivt i opgaven med at flytte ufaglærte til faglærte og faglærte til teknikere sf mener også at der skal investeres massivt i vindmøller både til havs og til lands det er initiativer der kan være med til at skabe tusindvis af arbejdspladser i landdistrikterne

tak for de synes jeg meget konstruktive bemærkninger de vidner om en meget engageret ordførerkreds som vil

landdistrikterne det bedste på tværs af partiskel på tværs af

løfte landdistrikterne

en holdning som regeringen står i spidsen for med det væld af initiativer som vi har præsenteret

og sørge for at sende redegørelsen til alle otte og halvfems kommuner

netop så man også kan få inspiration

hvorfor det egentlig går så godt hvorfor boligpriserne

landdistriktsredegørelsen jo et bevis på med den dokumentation af de mange initiativer så derfor indkøber vi otte og halvfems frimærker og sender den til otte og halvfems

at områderne uden for de store byer generelt set har vist en række positive tendenser og potentialer jeg nævnte før den stigende beskæftigelse og solide fremgang på boligmarkedet

men det er jo rigtigt som flere af ordførerne også har været inde på at der stadig er forskel på tempoet i udviklingen for den positive udvikling i landdistrikterne

der er stadig områder hvor væksten skal hjælpes lidt på vej derfor fokuserer regeringens politik for landdistrikterne også især på at fjerne de barrierer der i dag hindrer fremgangen og udviklingen for de største byer

fremme vilkårene for landbrugs industri kyst og naturturisme som vi jo især finder i landdistrikterne

ud af aftalens over hundrede og tyve initiativer som på hver deres måde er med til at skabe vækst i

jeg kan med sikkerhed sige at det er den største aftale i nyere tid med fokus på at styrke vækstvilkårene uden for de største byer visionen har været at fjerne vækstbarrierer skabe bedre rammer for den fysiske planlægning og skabe nye muligheder for virksomheder og borgere og kommuner

indsatserne virker for det går jo godt i danmark og det går rigtig godt i dansk økonomi i to tusind og sytten havde vi en vækst i bnp på over to procent det er det højeste siden to tusind og seks i landdistrikterne har der også været pæne vækstrater i bnp per indbygger de sidste to års regional og landdistriktspolitiske redegørelser har netop vist en række positive tendenser på flere områder og dette års dette års redegørelse viser at de positive tendenser har bidt sig fast

forhold til beskæftigelse befolkningstal og boligmarkedet

positiv udvikling for blot få år siden faldt beskæftigelsen nu viser de seneste tal for beskæftigelsen til gengæld at vi kun er en

for flest lønmodtagere nogen sinde

selv om en håndfuld kommuner stadig væk oplever et lille fald i beskæftigelsen heriblandt en del af de økommuner som vi også har haft en del snak om her til morgen

at turismen vokser i hele danmark og vi ser en stadig stigning i antallet af overnatninger i feriehuse og feriecentre og på campingpladser befolkningstallet stiger også i de fleste kommuner særlig på sjælland og fyn dele af det nordlige og vestlige jylland syddanmark og økommunerne er dog fortsat præget af et faldende befolkningstal men faldet er mindre end før

nu end for tre år siden i resten af landdistrikterne bliver der

færre personer i byer med mindre end tusind indbyggere og i det åbne land kigger vi på boligmarkedet isoleret bekræfter tallene også at det går godt i hele landet alle landets kommuner

stadig udfordringer blandt andet ser vi også

initiativerne fra aftalen om vækst og udvikling i hele danmark men det betyder jo så langtfra at vores arbejde

vi skal samarbejde om at skabe vækst i hele danmark og der vil jeg

også fra dfs rigtig dygtige landdistriktsordfører om

vi skal løse de her ting vi ønsker

positive udvikling i landdistrikterne fortsætter og for at hjælpe væksten på vej i de områder der stadig er udfordret i juni moderniserede vi derfor planloven så den i højere grad både understøtter vækst og udvikling men også

miljø og natur der har været alt for mange eksempler på at planlovene har stået i vejen for den gode idé og det lokale initiativ

tidligere måtte man for eksempel kun bruge sommerhuse til kortvarige

sommerhuse i vinterperioden kun kunne anvendes i op til tre fire uger

samtidig er det med modernisering af planloven blevet muligt for pensionister at bo hele året i deres sommerhuse efter kun at

tidligere var det først muligt efter otte års ejerskab i juli nedsatte jeg desuden udvalget for levedygtige landsbyer cirka hver femte dansker bor i byer med under tusind indbyggere men mens befolkningstallet generelt er steget bor der

færre og færre i landsbyerne

jeg bad derfor udvalget om at sætte ny fokus på landsbyernes fremtid og på hvilke muligheder der

bo i landsbyerne de kunne i

sidste måned løfte sløret for deres arbejde i landsbyudvalget sytten anbefalinger har de formuleret til arbejdet med at styrke levedygtige landsbyer blandt andet har udvalget peget på at vi kan løfte kvaliteten af landsbyerne ved at have fokus på specifikke lokale potentialer

det lokale fællesskab eller de lokale dagligvarebutikker eller idrætsfaciliteter udvalget har desuden vurderet at der er enkelte områder med så store udfordringer at der også er behov for at tænke området forfra derfor vil vi nu drøfte udvalgets anbefalinger og det gør vi sammen med forligspartierne bag danmark i bedre balance

et tredje område som regeringen har fokus på for at styrke landdistrikterne er turismen langs den jyske vestkyst på bornholm i det sydfynske øhav langs de sjællandske kyster ja i hele danmark har turismesektoren de seneste år skabt masser af arbejdspladser af dem finder vi knap halvdelen i kyst og naturturismen det vil sige ferieturismen uden for de fire største byer i danmark lægger vi dertil en årlig omsætning på fem og fyrre milliard

det tydeligt at kyst og naturturismen har særlig stor betydning for landdistrikterne regeringen har derfor taget en række initiativer inden for de seneste år for at styrke dansk turisme blandt andet modernisering af planloven som jeg allerede har været inde på og som har bidraget med nye muligheder for eksempel at udlægge nye sommerhusområder udviklingsområder inden for

for strandbeskyttelseslinjen med erhvervs og iværksætteraftalens turisme og landdistriktspakke

vi desuden aftalt at opprioritere markedsføringen af kyst

endelig er vi også lige blevet enige om på foranledning af dansk folkeparti og efter hårdt arbejde

hæve bundfradraget for privat udlejning af sommerhuse helt op til fyrretusind kroner så jeg forstår godt de store smil hos

er en stor sejr for dansk folkeparti

en stor sejr for turismen og det er en rigtig god aftale vi har lavet med socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre om at hæve bundfradraget for privat udlejning af sommerhuse

ønsker regeringen på den måde også at efterkomme den stigende efterspørgsel på overnatninger fra turisterne for det skaber som vi også

fra dfs ordfører også omsætning hos

mobil og internetdækning det er afgørende for at hverdagen hænger sammen

etablere nye virksomheder

de store byer som kun har adgang til basale bredbåndsforbindelser med lav hastighed og det tror jeg desværre stadig væk er en forhindring for lokal vækst

også meget positivt som herre henning hyllested var inde på at regeringen sammen med alle folketingets partier netop i går indgik en teleaftale som styrker dækningen i hele danmark for eksempel øges bredbåndspuljen med yderligere tres million

tusind og atten og den målrettes tyndtbefolkede områder i endnu højere grad derudover er det aftalt at der sættes balancerede og ambitiøse dækningskrav til mobildækningen ved de kommende frekvensauktioner og så får kommunerne klare rammer for hvordan de kan understøtte

endelig er der

flytte statslige arbejdspladser tættere på de borgere og virksomheder der bruger statens services staten tjener hele landet og derfor skal de statslige arbejdspladser

være til stede i hele danmark når flytningen er fuldt gennemført vil næsten otte tusind arbejdspladser være kommet bredere ud i landet på mit eget ministerområde er der for eksempel tale om arbejdspladser i viborg ikast løgstør korsør og silkeborg og på falster

flytte arbejdspladser etablerer regeringen samtidig ti nye uddannelsesstationer uden for københavn fordelt i hele landet og der er jeg ikke så skeptisk som herre henning hyllested var for vi får nemlig flyttet nogle uddannelsesstationer ud i nogle områder

mulighed for at tage en uddannelse når man kommer lidt væk fra ungdomsuddannelsessystemet og de uddannelsesstationer har jo forbindelse også til de store uddannelsesbyer

man kan sætte nogle satellitter ud med kvalificerede undervisere og give lokale unge mulighed for at tage en uddannelse tættere på hvor

meget stor betydning for både bosætning

for erhvervsliv og for hele

uddannelser er et essentielt element i at fastholde de unge i lokalområdet det er primært erhvervsrettede uddannelser for eksempel erhvervsakademier der på den måde vil understøtte rekrutteringsgrundlaget for private virksomheder i

men når vi

regeringens side etablerer uddannelsespladser uden for københavn handler det jo lige så meget om at det skal være lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft

det var de væsentligste nedslagspunkter for mig i dag jeg synes vi i den grad med den kæmpe indsats jeg

fra alle ordførerne fra alle partierne når vi taler landdistrikter i fællesskab kan glæde os over at pilen peger

årets redegørelse slår i hvert fald fast at den samlede befolkningsfremgang i danmark kommer stadig flere til gode at beskæftigelsen ikke alene stiger omkring de store byer men i stort set hele landet og og at flyttemønstrene og hussalget viser at der er borgere der har lyst til at bo i alle egne

ude på landet og det er det altså stadig men for regeringen

er landdistrikterne også fortsat en politisk prioritet

også selv om vi i dag sætter et stort arbejde i gang som sfs ordfører herre karsten hønge var inde på i forhold til hovedstadsområdet

vil fortsat arbejde med at styrke væksten og udviklingen i landdistrikterne det er til fordel for hele landet

også til fordel for hele landet at vi har et vækstlokomotiv i hovedstaden som kan være med til at sætte skub i udviklingen for os er det et

sammen med folketingets partier får sat skub i udviklingen i hele danmark jeg synes vi har sat mange ting i gang sammen og derfor ser jeg også frem til at stå her igen næste år med en ny redegørelse

vil kunne se en meget tydelig positiv udvikling i landdistrikterne i danmark tak for ordet

at i landdistriktsudvalget havde vi faktisk for første gang nogen sinde i folketingets historie

en høring der foregik uden for christiansborg og jeg og jeg ved at fra oktober er det faktisk muligt

have deputationer altså foretræde som foregår uden for christiansborg der synes jeg at befolkningen fortjener at vi politikere fra christiansborg går først

hvor vi ligesom får får hørt befolkningen

vil være så så venlig at opfordre jeg kan love ministeren at vi nok skal gøre det i landdistriktsudvalget

flere gange om ugen rundt

for at besøge institutioner virksomheder og

når man er ude med udvalget og jeg kan da kun opfordre til at erhvervsudvalget gør det samme som som man gør i udvalget for landdistrikter

i ulø regi med folk fra finanssektoren og

tydeligt at der er forskellige oplevelser af om der stadig væk er

bosætning og erhverv altså finansiering af boliger og erhverv det er

været stigende i alle kommuner det er vi helt med på

det er forskelligt inden for den enkelte kommune og der er stadig væk dele af landdistrikterne som oplever at det er svært at få finansiering til

erhverv og bolig derfor vil jeg godt spørge om der måske er behov for nogle yderligere initiativer her

resultat af den økonomiske udvikling i almindelighed det nyder det nyder landdistrikterne selvfølgelig også godt af

det er måske helt utidigt at sige

ministeren måske vurderer at der er behov for nogle yderligere initiativer

er der selvfølgelig stadig væk større udfordringer

til ejendomme og erhverv

andre steder

være som følge af markedssituationen det kan være som følge af nogle andre eksternaliteter og derfor har

hvad man kunne gøre ved det og landsbyudvalget er kommet med

stribe forskellige forslag om at gøre nærmiljøerne mere attraktive

bedre adgang til forskellige services en egentlig nedrivningspulje

det er i hvert fald det som man også i landsbyudvalget har set på kunne være med til at

for sluserne altså at det bliver mere attraktivt også for dem som

fremgår af folketingets hjemmeside og så skal jeg i øvrigt henvise til ugeplanen